fjorten af ole hækkerup jeppe mikkelsen karina lorentzen dehnhardt og pernille skipper og der kan stemmes nu

her slutter afstemningen for stemte fem og halvtreds imod stemte en og halvtreds

er vedtaget dermed er forslag til vedtagelse nummer v tretten af martin henriksen karsten lauritzen simon emil ammitzbøll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

det er ikke tilfældet og så går vi til

vil kunne få tilskud til håndkøbslægemidler hvilket svarer til cirka ethundredetusind pensionister det samlede lovforslag

en samlet besparelse på mellem syv og halvfjerds million

det her lovforslag og det skal ses i sammenhæng med at der er indgået en finanslovaftale som

både øger bundskatten og nedsætter personfradraget så det stiller sådan set de folkepensionister og de førtidspensionister der bliver berørt af det her lovforslag

lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

nogle registrerer det i hånden nogle registrerer det på et excelark

ringe til samtlige hittegodssteder for at finde ud af om den ting er blevet fundet og det kan i øvrigt ikke slås op digitalt når vi

i digitaliseringens tidsalder så virker det altså meget meget gammeldags at håndtere

bare at man hæver beløbsgrænsen fra to hundrede

affektionsværdi har en betydning men hvem der kan se om noget har en affektionsværdi hvad tingene er værd

meget meget svært

det siger vi i dansk folkeparti nej for vi mener faktisk det er vigtigt at man i stedet

hittegods sådan

der er rent faktisk ting man mister som man meget gerne vil have igen men hvor det er komplet

fremsættes efter et ønske fra de færøske myndigheder og skal ses i sammenhæng med et forslag som det færøske landsstyre har fremsat for det færøske lagting den seksogtyvende oktober to tusind og tolv og for ikke

forsinke processen med indførelsen

kundgørelse af retsforeskrifter på færøerne har landsstyret tilkendegivet

inden den endelige udtalelse fra de færøske myndigheder vil foreligge udtalelsen vil dog foreligge inden vi

forsinke processen og vil derfor blot runde af med at

spørgsmål om at vi nu får hele rigsfællesskabet til at følge den samme praksis fordi

tilbage i to tusind og seks

altså hermed være kundgjort at socialdemokraterne og sf støtter det her lovforslag

kan være at vi kan få justitsministeren til at agere beskæftigelsesminister et kort øjeblik kan vi det

for så kan vi nemlig begynde behandlingen af lovforslaget

næste problem er måske at venstres ordfører heller ikke er

og

elevatorer og tekniske hjælpemidler med videre i arbejdsmiljøloven sammen med arbejdsgivernes forpligtelser til at sikre at produkterne anvendes forsvarligt på arbejdspladsen men loven har efterhånden fået et omfang der gør det nødvendigt at lave en adskillelse det er i bemærkningerne til

tydeliggjort at en adskillelse

sine ansatte og dermed ikke forringer de ansattes stilling i forhold til den lovgivning der gælder i dag

men det er en tydeliggørelse af det ansvar man som producent importør og distributør af en lang række produkter maskiner

en tydeliggørelse af eu reglerne for produktsikkerhed på de områder hvor arbejdstilsynet har myndigheden socialdemokratiet kan på den baggrund tilslutte sig lovforslaget og jeg skal meddele at sf også støtter

og det vil sige at det er en

som boremaskiner plæneklippere gaffeltruck

i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære

tovbaneanlæg til personbefordring trykbærende udstyr og

transportabelt trykbærende udstyr og det er

som gasflasker og acetylflasker og simple trykbeholdere aerosoler der er drivgasser og personlige værnemidler

dem der skal bruge det der er kun ét sted man skal slå op for at finde

og det kan vi selvfølgelig støtte og så håber vi også

arbejdsgivere og brugere og også arbejdstilsynet

fyldestgørende og bedre implementering i danmark af disse eu regler lovforslaget medfører at reglerne om indretning og markedsovervågning af maskiner elevatorer tekniske hjælpemidler med videre flyttes ud af arbejdsmiljøloven og over i den nye lov hvilket skulle medføre

en mere tydelig og fyldestgørende gennemførelse af disse regler i danmark dog vil arbejdsmiljøloven fortsat regulere arbejdsgivernes forpligtelser til at sikre at maskiner og så videre anvendes forsvarligt på arbejdspladsen arbejdsmiljøloven vil desuden fortsat regulere de maskiner og andre tekniske hjælpemidler der ikke er omfattet af totalharmoniseringsdirektiverne

tale om at de hidtil gældende regler bliver

præciseret i den nye lov der er ikke tale om nye pligter eller ændringer i gældende ret men det fremgår af lovforslaget at gældende klageadgang til miljøloven ændres så de forhold som vedrører visse produkters indretning og andet ikke kan påklages for anden administrativ myndighed i dag behandler arbejdsmiljøklagenævnet klager over arbejdstilsynets påbud til leverandører ophævelsen af klageadgangen vil derfor forringe virksomhedernes retsstilling hvilket ikke er acceptabelt det forhold vil venstre forfølge under udvalgsbehandlingen desuden bør vi også sikre

når bekendtgørelserne skrives at vi så rammer plet og at vi er klare i formuleringerne og ikke mindst at de er fejlfri det fremgår af et af høringssvarene at netop på dette område

venstre giver fuldt tilsagn til lovforslaget på trods af mine to bemærkninger men det er ud fra en forventning om at ministeren vil sikre klageadgangen og vi kan tale nærmere

det under udvalgsbehandlingen med hensyn til udarbejdelsen af bekendtgørelserne

jeg opfordre ministeren til at have fokus på dette og sikre at der er klare formuleringer og at

det kan der måske nok være nogle

pædagogiske grunde til at gøre gøre men vi vil gerne være sikre på

der ikke sker nogen ændringer i retstilstanden i forbindelse med den her

for eksempel ved at venstres ordfører sagde at en del af formålet er at vores lovgivning på det område i højere grad skal stemme overens med eu retten og så vil vi jo stille det spørgsmål om der skulle være nogle punkter hvor vi i dag ikke er i overensstemmelse med eu retten og hvad konsekvenserne nærmere er af det vi vil også fremsende nogle spørgsmål hvor vi gerne vil have en garanti for at

ikke på nogen måde forhindrer gældende praksis i forhold til arbejdstilsynets muligheder for at udstede påbud og gribe ind over for et dårligt eller uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø altså at

der sker en ændring af retstilstanden og om det har nogle konsekvenser for forholdet mellem eu retten og den danske lovgivning på området og selvfølgelig

ikke svækker arbejdstilsynets indsats på området også med hensyn til forbrug af arbejdstimer vi skal nok fremsende spørgsmålene skriftligt

ministeren vil ikke blive afkrævet svar her og nu på det det er bedre at

bliver besvaret skriftligt men det er bare for at sige at vi lige afventer svar på de spørgsmål og udvalgets behandling af det før vi kommer med en endelig melding

sikkerhed i de produkter der bruges på områder hvor arbejdstilsynet er den kompetente

det der selvfølgelig er er vigtigt

er at de mennesker de medarbejdere der

at understrege at de ansatte på arbejdspladserne fortsat er beskyttet af arbejdsmiljølovgivningen nøjagtig som i dag der er ikke nogen

der blev spurgt til det er der selvfølgelig ikke og det betyder at lovforslaget her

vi får lov til at håndtere skriftligt det

for mig af arbejdstilsynet er at der her bliver en parallelitet

medicinsk udstyr hvor der heller ikke er en administrativ klageadgang i dag man vil

efter de helt almindelige forvaltningsretlige regler men

jeg lytter til hvad der bliver sagt fra flere sider om vigtigheden af at der er en klageadgang det synes jeg er noget vi skal diskutere i fællesskab i forbindelse med udvalgsbehandlingen der vil andre spørgsmål selvfølgelig også blive besvaret men igen er det vigtigt for mig at understrege at der ikke sker forringelser af arbejdsmiljøet i danmark

teknisk afgrænsning af den arbejdsmiljølovgivning vi har i dag i forhold til produktsikkerhed der er selvfølgelig ikke nogen forringelser

på intet tidspunkt fra den siddende regerings side har lagt skjul på at vi står over for

som først og fremmest hænger sammen med den indfasning af

at der vil være ekstraordinært

især i starten af to tusind og tretten der risikerer at deres dagpengeret ophører den ekstraordinære situation kalder på ekstraordinære løsninger og den kalder også på et politisk ansvar den måde vi har valgt at håndtere udfordringen på har punkt en været med en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden det har punkt to været beslutningen om og gennemførelsen af

samarbejde mellem jobcentre og a kasser

vores langtidsledige med det formål

hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet

er selvfølgelig også for at understrege at alle aktørerne i danmark og på det danske arbejdsmarked har et rigtig stort ansvar for

vores langtidsledige derefter har vi

akutjob det er en ordning som lige er blevet besluttet her i

i hele spørgsmålet omkring dagpengene og den svære situation

tusindvis af mennesker der er blevet arbejdsløse på grund af krisen og som har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet

mange af de mennesker der har fået forlænget deres dagpengeperiode er ikke kommet i arbejde det vi har behov for

give nogle af vores langtidsledige et stærkere fundament at stå på der er mange i gruppen af langtidsledige der

mangler de kompetencer der skal til for at man kan komme ind på arbejdsmarkedet igen især på det arbejdsmarked der tegner sig i fremtiden derfor synes jeg at der er

ressourcer det har vi gjort til et uddannelsesløft for den gruppe der risikerer at deres dagpengeret ophører i første halvår af to tusind og tretten

mange af dem vil kunne drage nytte af et kompetenceløft et brancheorienteret kompetenceløft

få nogle nye uddannelsesmuligheder det kan være at man har behov for grundlæggende færdigheder i dansk og matematik

at det er arbejdsmarkedsrettede uddannelser som vil være godt for

på et tidligere tidspunkt i sit liv

som jeg læser beslutningsforslaget fra

lægger forslaget alene op til at sikre forsørgelse i første halvår af to tusind og tretten derfor synes jeg selvfølgelig at den aftale vi har

med enhedslisten er mere perspektivrig

både mulighed for uddannelse kompetenceløft og dermed et stærkere fundament at stå på samtidig med at

et forsørgelsesgrundlag om end det er mindre end det der lægges op til her jeg har også noteret mig

at forudsætningerne for den dagpengereform der er

har ændret sig jeg har været tilbage for at kigge i den aftale

i forhold til at aftalen og udmøntningen

skal revurderes eller tages op til overvejelse hvis ikke konjunkturerne

så jeg tror at jeg skal bede dansk folkeparti om at oplyse mig

det er at det er skrevet ind i den oprindelige aftale at man ville ændre på reformen hvis

de økonomiske forhold viste sig at være anderledes end det man åbenbart antog tilbage i to tusind og ti men vigtigst af alt er at alle kræfter skal samles om at hjælpe de mennesker der er ramt af langtidsledighed jeg tror at det er nødvendigt igen at understrege at gruppen er meget forskellig der er masser af vores langtidsledige der kan gå i arbejde i morgen

kollegaer dygtige medarbejdere og mennesker der gerne vil ud at virke igen

også nogle i målgruppen der har behov

med det uddannelsesløft vi lægger op til som en del af

nu skal hjælpe dem der er udfaldstruede at rigtig mange af de akutjob

er stillinger som de ledige der har været ledige i to år overhovedet

overlæge departementschef og den slags er der ikke nogen

for det offentlige system der har misforstået hensigten med akutjob

er forbudt at tænke sig om og selvfølgelig

udfaldstruede dagpengemodtagere der kan matche det jeg forstår det sådan at

overlægestillinger der er opslået er taget af jobnet igen og det bifalder jeg

er det altså samtidig vigtigt at sige at den målgruppe der er for akutjob er meget meget forskelligartet der er mennesker der er ufaglærte og

i det hele taget er der en stor variation

skal vi have oprettet en stor volumen og der skal være en bredde deri

man få den uddannelse der er behov for i forbindelse

jo lave en ekstra indsats i den forbindelse nu har ministeren selvfølgelig indgået en aftale med enhedslisten og spist dem af med

nu kan komme på kontanthjælp selv om enhedslisten har haft alle muligheder

at tvinge en forlængelse af dagpengeperioden igennem med opkvalificering

om ikke ministeren i forbindelse med det

også kigger på de eksisterende muligheder så man

ugers selvvalgt kursus

kigger på hvor jobbene

så man kan sætte ind med en målrettet

i tråd med den politiske aftale der er indgået arbejdsgiverne imellem

er der en fin variation i hvad det er for job der opslås

og hvis alle arbejdsgivere tager

jeg vil gerne kvittere for at dansk folkeparti i hele den her proces har stemt for regeringens forslag på dagpengeområdet og jeg synes selvfølgelig det er godt at der er et af de borgerlige partier i folketinget der ønsker at understøtte den indsats der

det er at spise nogen af at lave et fokuseret uddannelsesløft for vores

og andre der har behov derfor for

været gode nok til at skabe nogle rigtige levende arbejdspladser til de mange arbejdsløse vi har men det har da hjulpet på og det håber jeg at ministeren er enig

har haft noget at leve af i det halve år det er vel en god ting

helt ærligt hvad skulle forhindre os i at gøre det

kun er en stakket frist et lille pusterum vi har sikret de mennesker så derfor

og jeg kan ikke se at vi skal sætte

et uddannelsesmæssigt perspektiv det er der jo ingen grund til

og bortset fra at vi måske skal ud at finde lidt flere penge end vi har sat af i finansloven

på jobskabelse konkurrenceevne

krisetid men med de jobåbninger der alligevel er på det danske arbejdsmarked handler det jo altså også om at sikre at nogle af dem der står længst væk fra arbejdsmarkedet får en adgang til

miste deres tilknytning til a kassen finder arbejdsministeren ikke at det er vigtigt at fastholde et system hvor folk selv bidrager til en forsikring er inde i et a kassesystem og på den måde er sikret i den periode

i den periode ikke det bedste at man har flest mulige inde i det system især når det

hvad angår garanti for dagpenge eller garanti for arbejde vil jeg sige at garanti for arbejde

vigtigste og der synes jeg at vi skulle være så stærke i den nye regering

at vi turde give en garanti for arbejde

vi er enige om at der skal være arbejde til alle og at det er det bedste for folk

vi giver alle mulige lappeløsninger ved siden af dagpengesystemet

måtte blive ledige have et fast robust og ordentligt dagpengesystem for eksempel med en udløbsdato på fire år ligesom vi

end den tidligere regering er at sikre at så mange som overhovedet muligt har kompetencerne

af at mennesker skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

man samtidig er villig til at investere det der skal til

mangle faglært arbejdskraft derfor er det rigtige sted at sætte ind dels ved jobskabelse dels at føre en økonomisk ansvarlig politik så omverdenen har tillid til os og samtidig investere i mennesker

genopretningspakken fra to tusind og ti og vi mener rent faktisk at det er nødvendigt for danmark og dansk økonomi at vi fortsætter ad det reformspor som blev lagt af den tidligere regering og derfor kan vi som nævnt ikke være med til at

punktere effekterne af en så vigtig reform som netop den dagpengereform som blev vedtaget af den tidligere regering og det radikale venstre og dansk folkeparti

sige at jeg er meget meget glad for

høre fra folketingets talerstol

har valgt ikke at lytte til sit parlamentariske grundlag enhedslisten

dette felt men at man altså ønsker at fastholde den to årige dagpengeperiode det er jeg yderst tilfreds med

hvis vi ser på hvordan

kan vi jo se at der er rigtig mange langtidsledige som heldigvis er kommet i beskæftigelse

derfor skal vi holde fast i den to årige dagpengeperiode for målet

at fastholde de ledige på offentlig forsørgelse nej målet er at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet da vi i sin tid vedtog den to årige dagpengeperiode vedtog vi samtidig det var faktisk lidt forinden en langtidsledighedspakke det var en stor og omfattende pakke der gav mulighed for en helt ekstraordinær uddannelsesindsats jeg er helt sikker på at det er noget af det vi ser resultaterne af

rigtig mange langtidsledige som kommer tilbage på arbejdsmarkedet vi mener helt grundlæggende at det er nødvendigt at der føres en ansvarlig økonomisk politik der bidrager til at det er attraktivt at oprette arbejdspladser der skal altså ikke yderligere beskatning af private arbejdspladser til sådan som regeringen desværre har gjort det med enhedslisten

færre afgifter og flere private arbejdspladser

ved vi fra de dagpengereformer som blev gennemført

væsentlig højere end det vi kender i

udviser man typisk også større mobilitet både geografisk

fagligt ved at vi desværre oplever en politisk debat

enhedslisten er gået i spidsen for en diskussion om at der er brug for at vende tilbage til den fire årige dagpengeperiode oplever vi desværre ikke den gevinst af de politiske beslutninger der blev truffet tilbage

det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt fordi erfaringerne fra nitten halvfemserne som sagt siger os

er sandsynligheden for at man finder beskæftigelse

det er præcis det vi oplever med den gruppe af langtidsledige som de seneste måneder har fundet vejen tilbage til arbejdsmarkedet venstre kan som nævnt ikke

betyder det at venstre kun er arbejderparti for dem der er i beskæftigelse men egentlig er ligeglad med dem der går ledige og dem der

skabe mulighederne for en positiv udvikling i det danske samfund vi har sagt nej til de initiativer regeringen er kommet med fordi vi mener de er forkerte de er ikke rigtige de er ikke gode nok akutjobbene jamen hvad er det vi oplever

en farce og akutjobbene akutjobbene skaber jo ikke et eneste nyt job de bidrager derimod til at diskriminere blandt de ledige og det vil vi ikke være med til de bidrager som sagt ikke til at et eneste nyt job skabes vi mener der er brug for en politik der bidrager til at der skabes nye rigtige ordinære job så folk ikke bliver fastholdt på offentlig forsørgelse

får mulighed for at blive en del af fællesskabet være ude på en arbejdsplads og dermed også bidrage til

selve samfundskagen hvis jeg må kalde

i sin tid indgik en aftale om

radikale så venlige at stemme for

med i aftalen de stemte bare for

fru ulla tørnæs må da kunne se at krisen

det vi vi fik at vide af den daværende minister og det var sådan kortvarigt

så er der også behov for at sige hvordan skal vi så hjælpe den her gruppe der er kommet ekstraordinært i klemme i forbindelse med krisen

vi snakke om opkvalificering ved siden af så de kan bestride de job som fru ulla tørnæs siger

af fællesskabet og derfor har vi faktisk foreslået en kontanthjælpsreform jeg synes personligt

det er et paradoks at vi som sagt har ethundrede og femogtredstusind på dagpenge og kontanthjælp vi ved at fireogtredivetusind på kontanthjælp alene har den udfordring at de ikke har noget job

mangler et job

hverken misbrugere eller alkoholikere eller andet samtidig ved vi at der er fireogfyrretusind udenlandske arbejdstagere i danmark og de skal være meget velkomne

det er paradoksalt at vi har indrettet vores forsørgelsessystem sådan at vi altså parkerer fireogtredivetusind på kontanthjælp samtidig med at der er job

vi er nødt til at have udenlandske arbejdstagere til at

fireogtredivetusind på kontanthjælp som faktisk

når fru ulla tørnæs snakker om at vi skal skære ned

kontanthjælpssystemet for så skal de nok komme i arbejde

hvis de fireogfyrretusind fra andre lande som arbejder i landet er hjertelig velkommen og skal blive

og tredstusind arbejdsløse i dagpengesystemet og hvis der

er nogle og tredive tusinde i kontanthjælpssystemet hvor skal disse mennesker så finde sig et job

vi kan jo se det på akutjoblisterne der er jo næsten ingen folk selv med en lille præmie foran sig der siger nu har vi

at der er x antal arbejdspladser og ikke spor andet

christian juhl er tilhænger af et andet politisk system end det jeg er tilhænger af jeg er tilhænger af markedsøkonomi og det liberale samfund men herre christian juhl glemmer jo at der i danmark findes syvhundredetusind jobåbninger om året

ikke sådan at arbejdsmarkedet er en statisk størrelse og derfor er der selvfølgelig også muligheder der etableres nye job vel nok dagligt vil jeg tro

de sørger for at der er en vis rotation på arbejdsmarkedet der er ingen nye arbejdspladser i dem

det og der har den nye regering taget visse initiativer ikke nok endnu

arbejdsmarkedet er ikke statisk det er jeg fuldstændig enig med fru ulla tørnæs i og i øjeblikket mister vi arbejdspladser og det vil sige

og tredstusind plus de fireogfyrretusind plus de femogtredivetusind

skal vi så ikke have et dagpengesystem så de i hvert fald kan føle sig en smule trygge mens de skal slås

ordentlig social holdning til mennesker og ikke en

er fuldstændig enig med herre christian juhl i at vi skal have et godt a kassesystem og dermed også et godt dagpengesystem det er en del af det danske velfærdssamfund og det er en del af det som vi kalder flexicurity og det ønsker vi at fastholde

akutjob at akutjobbene blev præsenteret af regeringen

svaret til dem er i min optik ikke akutjobordningen for akutjobordningen skaffer som herre christian juhl tilsyneladende er enig i ikke et eneste nyt job

ledige må være at vi fører en politik der understøtter jobskabelsen i det danske samfund og det gør yderligere offentlige udgifter skatter og afgifter ikke

ud af dagpengesystemet i første halvdel af

er det kun fem tusind tre hundrede der er blevet afmeldt fordi de har fået job

så er der cirka fem tusind der af andre grunde ikke længere er i registeret det skulle man også kigge på men det vil jeg lade ligge lige

så er der nogle der er sygemeldt facit

til at ryge ud af dagpengesystemet næste år synes fru ulla tørnæs på den baggrund at der er tale om at der er mange af dem

var pointen i mit ordførerindlæg får man jo ikke gevinsten af den dagpengeperiodeforkortelse som vi

regering under poul nyrup rasmussens ledelse ændrede dagpengeperioden

var kommet i job og det sagde han på baggrund af en ledighed som var væsentlig højere end den ledighed

også mange og det vil jeg gerne bede ordføreren bekræfte

gerne bede ordføreren bekræfte at den seneste arbejdskraftundersøgelse

viste at mere end tohundredetusind mennesker jeg tror at den forrige

aktivt søger et job i danmark uden

kunne få det det er vel et udtryk for at der

arbejdspladser og er fru ulla tørnæs så ikke enig i

folketingets flertal og arbejdsgiverne ikke kan tilbyde

hvordan vi ellers tildeler kontanthjælp som den

fintmaskede velfærdssamfund det mener vi ikke er udtryk for en god prioritering det mener vi ikke er udtryk for en god forvaltning af vores skatteydermidler vi mener selvfølgelig

skal gives offentlig forsørgelse til de personer i danmark der har brug for det men med den

herre finn sørensen i princippet kunne give en kontanthjælpslignende ydelse til en ægtefælle der

dermed må man antage ikke har brug for

offentlig forsørgelse a la kontanthjælpen det strider fuldstændig

det bedst muligt sikres at dem der har brug for hjælp i det danske samfund også kan få hjælp i det danske

bliver der dog rettet op på nu men det har allerede kostet rigtig rigtig mange arbejdspladser og det eneste det har bidraget til har været at øge grænsehandelen og ikke til nogen som helst form for jobskabelse på den her side af den dansk tyske grænse desværre

i vores finanslovforslag og i det hele taget i den politik som vi står for har at der føres en ansvarlig økonomisk politik som netop bidrager til at gøre det attraktivt at oprette arbejdspladser rigtige arbejdspladser ordinære arbejdspladser

at arbejdsgivere er tvunget til at flytte

ikke sige om den krise som selvfølgelig har ramt danmark nøjagtig som

kan glæde os over at vi heldigvis ikke er ramt på samme måde som man er i andre lande

vi behøver ikke at kigge ret langt væk vi kan bare se til irland eller til en række af de sydeuropæiske lande og det skyldes blandt andet den tidligere regerings økonomiske politik der gjorde at vi var polstret til at kunne stå imod at vi var polstret til at kunne gennemføre initiativer som betød at ledigheden ikke steg tilnærmelsesvis

højder som vi oplever at ledigheden er

den niende januar to tusind og ti havde dansk folkepartis nuværende formand herre kristian thulesen dahl

der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden men dansk folkeparti indgik aftalen alligevel

blev skåret ned til det halve

bladet herre kristian thulesen dahl om hvad dagpengemodtagerne egentlig skal regne med og jeg citerer

hvordan deres muligheder er når de ikke

her synes jeg det er vigtigt at bemærke at den aftale som dansk folkeparti indgik med venstre og det konservative folkeparti

klausuler vedrørende ikrafttrædelse eller indfasning

se på udviklingen i beskæftigelsen eller ledigheden

at aftaleparterne skal revidere aftalen løbende ingenting så med de ord den begrundelse for en folketingsbeslutning kunne man måske godt have taget hensyn til under aftalen men aftalen var klar dansk folkeparti halverede dagpengeperioden med en brat indfasning uden at sikre en ansvarlig overgang

på den hvide hest og forsøger at spille rollen som de arbejdsløses redningsmand jeg må sige

dagpengeperiode som de selv er ophav

at det ville gå bedre med samfundsøkonomien men hvorfor indførte man så ikke en stopklods eller et forbehold i aftalen

halvering af dagpengeperioden i to tusind og tretten ville bidrage med

milliard kroner til forbedring af statens finanser forstod

dengang de indgik aftalen at besparelserne jo opstod fordi der ville blive udbetalt færre dagpenge

på pengepungen selvfølgelig vidste dansk folkeparti det man indgik aftalen med åbne øjne og i dag løber man så fra ansvaret dansk folkepartis halvering af dagpengeperioden var ikke en enlig svale man har i årevis stemt for borgerlig politik og systematisk bidraget til at angribe og undergrave den danske model min begrænsede taletid

man har forlænget ufaglærtes mulighed for amu kurser

og mulighed for at sige fra over for underbetaling både fra østeuropa og fra vejle det var dansk folkeparti der holdt fine taler men stiltiende accepterede at indsatsen mod social dumping blev frosset ned under den borgerlige regering

tilbage til det aktuelle alvorlige problem der i langt højere grad er

risikerer at opbruge dagpengeretten i to tusind og tretten

indgået en aftale med centrale aktører på

en aftale med offentlige og private arbejdsgivere om at tilvejebringe tolvtusinde og femhundrede jobåbninger

i forbindelse med finansloven to tusind og tretten en aftale med enhedslisten om at give uddannelse til mennesker hvis dagpenge udløber i første halvår af to tusind og tretten dagpengemodtagerne har brug for

jobcentre og a kasser alle sammen gør hvad der skal til for at få igangsat initiativerne og få dem til at virke

dansk folkeparti til at deltage konstruktivt vi siger ja til forpligtende aftaler med a kasser og arbejdsgivere som kan gavne de arbejdsløse vi siger ja til indsatser men vi siger nej til dansk folkepartis

hykleri har jeg aldrig nogen sinde før

skulle komme fra herre leif lahn jensen det der kan undre mig her

lahn jensen var en af dem der sagde

have en længere dagpengeperiode tilbage igen

går ind for at dagpengeperioden skal være to år og tryner enhedslisten noget så eftertrykkeligt i deres ønsker om at få forlænget dagpengeperioden og få

er det rigtige det er egentlig

har været med inde at støtte nogle indsatser

og fik gennemført vi går ind og laver indsatser for at få folk i gang

dengang de reelt havde mere magt

til enhedslisten i forbindelse med finansloven

det er egentlig det der ligger i det men det gjorde man ikke man sagde til enhedslisten dagpengeperioden den skal ikke op på fire år igen

tog den debat som var meget meget lang og

den tidligere regering forkortede dagpengeperioden fortalte vi gang

overstået men jeg er da glad for at dansk folkeparti

med på at lave de her indsatser og jeg hører også dansk folkeparti sige at det rigtige lige nu er at lave indsatserne

så vi kigger på den enkelte i stedet for bare at lave forringelser og forringelser og tro at alt nok skal gå ligesom

er usympatisk umenneskelig og forkert

nu agiterer herre leif lahn jensen så for en to årig dagpengeperiode og derfor mener jeg at det er helt på sin plads at spørge hvad der gør en to årig dagpengeperiode sympatisk i dag når den tilbage i to tusind og ti var usympatisk ledigheden er jo nogenlunde den samme så den begrundelse kan herre leif lahn jensen

dagpengeperioden fru ulla tørnæs ved også godt at tres procent af vælgerne pegede på et parti

have forkortet dagpengeperioden til to år det ved fru ulla tørnæs

vi stod så med den abe der var leveret af den tidligere regering

hav af mennesker ufaglærte mennesker folk derude som ikke har en uddannelse

det leverede den tidligere regering altså ikke

så havde venstre ikke gjort noget som helst

det vil sige at mange af de her mennesker ikke

med at fortsat med at støtte venstre

i eneste indsats

man synes det er ret og rimeligt at de hænger derude

bruge kræfter på at skabe arbejdspladser vi vil bruge kræfter på at lave et bedre beskæftigelsessystem

jeg enhedslisten vil hjælpe os med og derfor er det rigtig rigtig godt at enhedslisten også i finanslovaftaler går ind for det som vi gør i forhold

og sætte turbo på beskæftigelsen en del af dette reformspor handler om en reform af dagpengesystemet især af varigheden af dagpengeperioden at afkorte dagpengeperioden kan ikke stå alene der skal gøres

for at få reformen til at virke efter vores hensigt men dagpengereformen spiller en væsentlig rolle fordi den giver et konkret bidrag til dansk økonomi i kroner og øre fordi den understøtter tilliden til dansk økonomi noget som er utrolig vigtigt især i en krisetid og fordi

noget så simpelt og vigtigt løfter beskæftigelsen

ikke motivforske i baggrunden for dansk folkepartis

men det er da noget mærkværdigt at dansk folkeparti før valget i to tusind og elleve var med i forliget der afkortede dagpengeperioden

på vild faneflugt fra selv samme er det opportunisme er det bare almindelig rygsvømning eller er dansk folkeparti blevet klogere

sidstnævnte er

men

det op til seerne her og vælgerne at afgøre dette

radikale venstre at understrege

vi erkende at reformen bliver indfaset på en måde så vi står med en stor gruppe udfaldstruede ledige danskere dem må vi hjælpe dem må vi ikke svigte derfor har regeringen været meget optaget af at iværksætte initiativer som giver de ledige muligheder vi har forlænget dagpengeperioden ekstraordinært det gjorde vi i forbindelse med finansloven sidste år vi har anført at vores meget meget dygtige beskæftigelsesminister gennemførte en akutpakke

pakke med akutjob samt investerede massivt i uddannelse

tak til arbejdsgiverne som har udvist stor ansvarlighed

få akutaftalen til at lykkes

akutjob og det kan man sikkert også gøre ved at finde eksempler på

jeg vil appellere indtrængende til at vi får udfoldet de muligheder der ligger i hele perlerækken af reformer

tiltag som regeringen har fremlagt det er der noget perspektiv i og det er der mere perspektiv i end blot

lede efter hår i suppen for at opsummere

er vigtigt at vi hjælper de ledige og de langtidsledige det gør vi ikke ved at lempe på dagpengereformen vi skal holde fast i reformen samtidig med

at gennemføre reformer og forbedre erhvervslivets rammevilkår så virksomhederne igen så at sige får bud efter de lediges arbejdskraft det må være det vigtigste med disse bemærkninger

skal man finde en eller anden løsning

s sf og enhedslisten ikke kan komme igennem med det de

lovet i valgkampen med at

regeringen at man kan blokere for hvad de andre to

men det vigtige er at regeringen er meget opsat på

holde fast i dagpengereformen

også enige om at dagpengereformen ikke kan stå alene at vi også må gøre en social indsats at vi også må

at sige jamen vi kan ikke se de her udfaldstruede vi tror ikke

fokusere på reformsporet det vælger vi ikke at gøre vi vælger også

enighed eller er det sådan at de to partier har sagt

en fire årig dagpengeperiode men radikale har sagt nej vi holder fast i den to årige

udeblive de tør nok ikke tage den debat i dag

lovet en hel del i forbindelse

ordførerne for de to partier taler imod bedre vidende når de egentlig

mindre siger at det er forkert at fastholde den

han talte også meget udenom og ville ikke rigtig forholde sig til det men herre

klokkeklart sagt at der er enighed at det er alle tre partier der er enige om

at reformen ikke kan stå alene at vi bliver nødt til at iværksætte nogle initiativer som gør at den store

så arbejder vi nu i samarbejde med gode kræfter

at få foldet de her gode redskaber ud så de kommer til at virke og

jeg appellerer til at vi giver

sat en masse gode ting i gang men hvis nu ikke vores fælles projekt lykkes overlader vi så ikke de arbejdsløse til egen skæbne

at vi skal tage den med ro nu her hvor vi skal prøve at se om

det er min bedste opfattelse at vi skal

øge indsatsen forbedre indsatsen

tæerne ja faktisk sove med træskoene på helt frem til den første

det her projekt skal lykkes så jeg vil høre er det rigtigt at jeg hører at radikale venstres ordfører siger at vi skal tage den

besluttet det med de lokale aktører

se resultater her og nu hellere i går end i dag

aktiviteter og initiativer vi har søsat vil virke og vil få rigtig mange udfaldstruede ledige

komme i uddannelse eller i job

der er det at jeg henstiller til at vi nu

nu har de set skadernes omfang og vil gerne udskyde katastrofen og det er vi enig med dem i de vil gerne udskyde det til den første

to tusind og tretten jeg vil dog foreslå at vi prøver at kigge på den dato

er afsluttet den første

to tusind og tretten jeg har meget på fornemmelsen at det er en krise der varer længere end seks eller otte år men måske regner dansk folkeparti med at krisen er ovre næste sommer

det drejer sig om både at sikre uddannelse og forsørgelse i det initiativ vi

en permanent indsats for

ledige er på uddannelse vil være rigtig rigtig godt og så skal de selvfølgelig sikres en forsørgelse indtil de har noget at leve af igen

ret stor og jeg er meget

mere interesseret i at vi skaffer en forsørgelse der svarer til dagpengestørrelsen dagpengene er heller ikke store og de er faldet bagud af dansen de senere år og også fået et hak nedad nu her med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

det er et forsikringssystem jeg synes det er godt og sundt at man siger ja jeg ønsker at være forsikret jeg betaler mit kontingent og er dermed med til at bidrage til at jeg kan

der noget fornuft i det forslag som dansk folkeparti har fremsat i

det vil vi gerne være med til at arbejde videre med

endnu en gang til sommer eller næste år eller om halvandet år skal til at have en pakke

vi nødt til at gå på to ben det vil sige at vi skal skabe job og uddannelse til alle det må være

at se om vi kan skaffe noget af det til nogle det andet ben

ingen skal føle sig utryg det er et gammelt

lave et system der er stift og det skal være sådan at man ikke

kan overleve indtil der dukker noget arbejde

være bedre end dansk folkepartis forslag ville jo netop være at

på skaderne én gang for alle og det vil sige at

genoptjeningsperiode sørge for at løntilskudstimer og jobrotationstimer tæller til genoptjening af dagpengene sørge for en længere dagpengeperiode og så lempe reglerne for supplerende dagpenge det vil være fire gode elementer

fuldstændig rigtigt at sige den forringelse den skade

er umenneskelig usympatisk og forkert men i enhedslisten vurderer vi det uanset at dansk

indholdet og vi vil ikke begynde at give karakterer for den kunstneriske fremførelse

heller ikke vurdere hvem der har foreslået tingene vi stemmer for alle forbedringer for flere job og for et bedre dagpengesystem og derfor også for det her forslag men vi har som sagt et ændringsforslag

forlænget den periode lovforslaget

fald indrømme at enhedslistens styrke

finansloven vi lavede den alligevel fordi alternativet ville have været ingenting men da ville jeg allerhelst have haft den til at køre et helt år fordi et helt år er rigtig godt

klar igen og så har man både noget at handle med

lægge pres på regeringen med så derfor ville jeg meget meget gerne gøre det ellers har jeg gået og tænkt på at det kunne

have en udskiftningsbænk og så kunne de radikale være på banen når vi skulle snakke flygtninge og indvandrere og dansk folkeparti kunne være på banen når vi

ikke bare af økonomiske hensyn men også

flere omgange forkortet dagpengeperioden også i perioder hvor arbejdsløsheden har været betydelig større end den er nu og hver gang har det vist sig

inden dagpengeperioden er løbet ud danmark har i

sammenhæng en lang dagpengeperiode også efter indførelsen af en to årig

mest positive er at den på sigt øger beskæftigelsen med trettentusind det er altså trettentusind mennesker

være i beskæftigelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse forkortelsen af dagpengeperioden er altså et ekstremt effektivt middel til at bekæmpe langtidsarbejdsløsheden

i disse måneder falder langtidsledigheden ganske markant fem og tyve procent af dem som stod til at miste

dagpenge i juli måned er allerede kommet i job vi var imod da man midlertidigt forlængede dagpengeperioden sidste gang og vi kan derfor heller ikke støtte dette beslutningsforslag de økonomiske vismænd påpeger

den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden sidste gang modvirker de positive effekter af reformen fordi det skaber en forventning blandt de ledige om at politikerne hele tiden vil gribe ind det er ikke hensigtsmæssigt og det er til stor skade for de ledige det bedste for de ledige er

på arbejdsmarkedet og søge bredt for som kjell olof feldt

er den største fiasko for samfundet og for den enkelte langtidsledighed og en yderligere forlængelse vil altså forstærke

til slut hilse fra det konservative folkeparti og sige

helt ned til nogle og fyrre procent for de bedst lønnede og det vil sige

noget særlig bekvemt ved at overgå til dagpenge i forhold til

og når så

risikoen for at falde ud af systemet er så stor som

er det jo som om man antyder

ikke har lyst til at lave et stykke arbejde

forstår slet ikke at det hænger sammen med liberal alliances

se at rubbe neglene er det ikke mere sådan at der ikke bliver lavet arbejdspladser i danmark og at

ønsker skatteforhøjelser og afgiftsforhøjelser der er man flittig ved de grønne knapper når

er direkte dræbende for muligheden for et dynamisk samfund hvor der er arbejde til alle og hvor der er arbejdspladser at få så fundamentet skal man være

sådan at det her samfund komme i en anden retning

frem for det kyniske menneskesyn der ligger i at mennesker skal fastholdes i ledighed og dermed i

hvor man får det dårligere ved ikke at være en del af fællesskabet så derfor

kommer med af gode tanker og arbejdsmarkedskommissionen

der var mulighed for at forlænge perioden to gange en halv år hvis arbejdsløshedsprocenten var over syv vil det dermed sige at

sådan at arbejdsløshedsprocenten havde været over syv så havde liberal alliance fulgt arbejdsmarkedeskommissionens tanker om at

af den slags udtalelser ja

at

det var v o og k der indgik aftalen og

radikale stemte for aftalen

i den politik som regeringen fører

socialistisk folkeparti er blevet sat på plads med

så alle de løfter de kom med før valget har de glemt alt om

radikales ønsker der står på spil her

vil være med til tiltag der får de ledige

nærmere job

at man bare skal føre en ansvarlig politik

få lidt mere viden men

en gang vrøvl der blev sagt her fra talerstolen

forlænget dagpengeperioden i forbindelse med finansloven enhedslisten ville levere stemmerne og jeg ved at herre leif lahn jensen inderst inde ønsker at forlænge

også op til fire år men må så alligevel erkende

er radikale der har magten i det spil

holdning til dagpengeperioden og har sagt vi synes det er

sådan set også hørt ministeren sige at det står det står fast så der er ikke noget skjult der men så skal

den ned til to år når man så står fast på at det skal være

en masse debatter

social dumping og

tænker på at lige nøjagtig med

lavet politikken sammen med socialdemokratiet de radikale og sf dansk folkeparti har været imod og så får vi skyld for at vi ikke har presset regeringen nej det kunne vi ikke

og ikke få nogen af vores ønsker igennem så det her med hvem der har lukket op for social dumping tror jeg godt

farooq er desværre gået og det er forkert

at skyde på partier der ikke er her men

en bekræftelse på at radikale nok har lidt mere magt

enhedslisten står ved det de altid har sagt og at de vil stemme for

og jeg vil da selvfølgelig bringe det videre i min gruppe med de ændringsforslag som herre christian juhl vil komme med om vi så kan blive enige om dem

det nok hvad man kunne forvente de har også en klar holdning til

rigtig slemt med at være trynet så grueligt af radikale

så ikke til stede og det det beklager jeg men

kan være andre årsager til at de ikke lige er her nu

var også klar over deres tilgang

det har da kastet lidt lys over de forskellige problemstillinger der

problemstillinger der er i denne forbindelse som dansk

har vi gjort vi har sagt ja til akutpakken vi

har vi også sagt ja til

også det rigtige vi har så som det eneste borgerlige parti erkendt at krisen tog længere tid end vi var stillet i udsigt

også at forlænge med en halv år og vi stemte for det forslag som regeringen kom med

arbejdsløshed men der ser vi

hvordan udviklingen er på arbejdsmarkedet

så er det måske ikke så slemt som hvis der er seks

bare nødt til at spørge hvis man var så bekymrede dengang i to tusind og ti hvor man

af dagpengeperioden hvorfor skrev man så ikke sine bekymringer ned i aftalen med

der heller ikke rigtig nogen af danmarks førende økonomer der var ude

så langvarig heller ikke på verdensplan var

så langvarig der var ikke nogen der kunne forudse at sydeuropa

at kollapse og gud bedre det

mulighed for at spå om fremtiden

ledende regeringsparti

de afviste nemlig totalt at der var krise ja det gør de jo nærmest

blive forblændet af sådan en regeringsleder der siger vi har skam styr på problemerne der er ingen krise og lige om lidt

det hele på plads igen det skal vi ikke gøre noget for at ændre

gøre status om to tre eller fire år for en sikkerheds skyld

findes en krisefri kapitalisme

at man foretager en fagopdeling eller en regional opdeling af udbuddet hovedbegrundelsen for det forslag er at der ifølge forslagsstillerne kan opnås besparelser ved at gennemføre et udbud

det eneste hensyn der skal indgå i vurderingen af hvordan staten tilrettelægger købet af juridiske tjenesteydelser der er andre væsentlige hensyn som skal tages i betragtning og det er blandt andet kvalitet driftssikkerhed og at borgernes retssikkerhed tilgodeses gennem en ensartet behandling

på den baggrund er det afgørende for regeringen at vi foretager en samlet vurdering af pris og de øvrige nævnte hensyn så løsningen af statens advokatopgaver sker på den økonomisk set

det er derfor at jeg som jeg tidligere har oplyst her i folketinget

en grundig gennemgang af hvordan den nuværende kammeradvokatordning fungerer

forslag til hvordan man bedst kan tilrettelægge statens køb af juridiske tjenesteydelser i fremtiden det er en gennemgang der har vist sig at tage længere tid end oprindelig planlagt

om at færdiggøre undersøgelsen kan oversendes i forbindelse med udvalgsbehandlingen i forbindelse med

forslag og indgå i vores drøftelser om den fremtidige ordning jeg vil imidlertid gerne allerede nu

får muligheden for at kommentere forslaget udfordre nogle af de argumenter der ledsager det forslag vi i dag

efter min opfattelse ikke retvisende at tale om at det er kammeradvokaten der har monopol

udgør omkring to procent af advokatmarkedets samlede omsætning det er korrekt at der

betegnes som sædvanligt advokatsalær men det indebærer ikke

staten det er sådan at både under den tidligere og den nuværende regering har konklusionen været at ordningen er tilstrækkelig økonomisk fordelagtig for staten den henvisning der er i forslaget til salær i fri proces sager er efter vores opfattelse misvisende forskellen i salær til kammeradvokaten og til advokater for personer der har fået bevilget fri proces kan ikke danne grundlag for at konkludere at kammeradvokaten har brugt for mange timer eller på anden måde skulle tage overpriser det skyldes at salærerne fastsættes på et forskelligt grundlag det er muligt at der som hævdet i forslaget kan opnås besparelser ved anvendelse af lokale advokater på grund af lavere transportudgifter men der vil i givet fald være

om relativt set meget små besparelser og de skal ses i sammenhæng med de stordriftsfordele der uden tvivl er knyttet til anvendelse

finder at man altid skal interessere sig for

om der kan ske forbedringer af indgåede aftaler jeg mener bla at der ved tilrettelæggelsen af en fremtidig ordning

institutionerne større budgetsikkerhed og større gennemsigtighed i prisfastsættelsen og salærafregningerne vedrørende

det forudsætter grundige overvejelser at tage stilling til hvordan statens køb af

og de overvejelser får vi nu lejlighed til at drøfte i forbindelse med udvalgsbehandlingen

på sædvanlige salærer men herudover

kammeradvokaten ikke skal oplyse sit tidsforbrug på den pågældende sag

sædvanlig og i øvrigt betryggende bestemmelse og om ministeren har nogen forklaring på hvorfor den overhovedet er der

den tidligere regerings vedkommende ikke desto mindre er det sådan at det er helt rimeligt og hensigtsmæssigt det er et initiativ vi har taget af egen drift

omkostningseffektivt sådan at vi får en lige så høj kvalitet til en billigere penge det har jeg et fuldstændig åbent sind i forhold til at sikre

udfordrer jeg nogle af de argumenter der bliver gjort gældende fra forslagsstillerens side

har så også det synspunkt og det er så et politisk synspunkt fra min side at vi naturligvis skal have det bedst mulige produkt til den lavest mulige pris derfor var det et af mine første initiativer som finansminister

kan gøres billigere vel at mærke uden at det rammer kvaliteten som jeg sagde i min tale er

at der bliver stillet materiale til rådighed fra vores ministeriums vores konklusion på på den pågældende undersøgelse og det vil vi kunne lægge til grund for vores arbejde i udvalget

det vil være gjort grundigt tror jeg kan love og der vil være rig mulighed for

udvalgets regi men

foretage den type undersøgelser spørgeren sigter til der er så selvfølgelig den udfordring at det at levere advokatydelser til staten er en særlig opgave

at der vil kunne skabes en direkte konkurrence om hele den entreprise med andre advokatkontorer men det kan vi jo drøfte nærmere i lyset af den rapport vi forelægger og

gøre det her billigere

det som finansministeren allerede har omtalt nemlig der er taget initiativ til en grundig gennemgang af den nuværende ordning og at komme med forslag til hvordan det bedst gøres i fremtiden det tror vi også giver folketinget det bedste beslutningsgrundlag

allerede nu vedtog det der ligger her særlig ikke hvis der pågår et et arbejde

skal gøres bedst fremover i stedet synes vi det er vigtigt at lægge mærke til noget af det som finansministeren også nævnte

sin tale nemlig spørgsmålet om at få inddraget retsudvalget i hvordan

meget særlig karakter og så er jeg ikke et sekund i tvivl om at det

det er af så undskyld mig sprogbrugen traditionel eller ligetil karakter at det ville

skal sørge for at få det så godt som muligt og så billigt som muligt

igangsat en kortlægning af hvad op og ned her så synes jeg i virkeligheden ud fra et rent nytteprincip når vi forvalter skatteydernes penge at vi skal gå ind

hvad giver det hvordan kan vi få den bedste forretning i

vi få den bedste forretning i med noget af det man kunne kalde mere traditionelle ydelser eller standardydelser

hen vælge det som er billigst

være grundlovsspørgsmål og lignende men der er jo også en god del af det der er traditionelt og

er præget af en enorm rejsetid og enorme rejseomkostninger ved at tage fra københavn dagen i forvejen for at indlogere sig på et hotel i holstebro for

vil det efter ordførerens mening være udelukket at man kunne

når man sætter sig ned og laver en en kortlægning og prøver at finde ud af hvad der skal til

finansministeren her siger at det skal man snakke med retsudvalget om

med forskelle i det åbne sind lidt afhængigt af

vil venstre sikkert sige at det vigtigste under alle omstændigheder

for at staten får den bedste forretning og det kan jo så afsløre en forskel i temperament

og ideologisk udgangspunkt det har jeg ikke noget problem med men jeg synes som udgangspunkt når man

staten har behov for at få juridisk assistance mener vi i dansk

lov til at vælge en juridisk assistance

bruge de penge der skal til for at sikre en rigtig rigtig god juridisk rådgivning

er rimeligt men omvendt er man

en advokat som grundlæggende støtte til regeringens og statens dispositioner

for at sikre at kammeradvokaten foretager

sine juridiske vurderinger på så objektivt og sagligt et grundlag

den her juridiske spidsfindighed derfor vil

en større udgift til de enkelte sager end vi vil se ved andre tvister hvor det for eksempel er en

sat til det via den almindelige fri proces

er rimeligt set i forhold til de arbejdsbetingelser som kammeradvokaten arbejder under for det er jo ikke rimeligt at man bare kan skrive nogle flotte regninger eksempelvis uden at beskrive hvor mange timer man har brugt på opgaven

jo fint man kan sige jamen vi har fået en rabat på

en rabat men rabatten gør jo ikke noget

sidste ende fordi man sådan set har betalt

som man ellers ville skulle have gjort så det er vigtigt at vi får sat en diskussion i gang om

for nogle opgaver der skal lægges hos en kammeradvokat hvad præmisserne

det er også det som justitsministeren og finansministeren har lagt op til

dansk folkeparti synes jo at det er på tide at vi får revurderet den aftale der ligger tilbage fra to tusind og fire men vi synes også at det skal ske ud fra præmissen om at vi ikke bare skal begynde at botanisere hele strukturen omkring det at staten har lov til at have en fast advokat tilknyttet der mener vi at kammeradvokaten faktisk har en god og saglig rolle og den synes vi ikke at vi skal lave om på men dermed

kan være nogle af de her delområder sådan som

dansk folkepartis side gerne være med til at diskutere

er jo også bekendt med at man for længe siden har sat det arbejde i gang og at der inden længe vil komme en

vurdering fra fra regeringens side så på den baggrund vil vi takke for

regeringen den kredit der trods alt skal til

gennemføre de her ændringer på et så bæredygtigt grundlag som overhovedet muligt og det betyder altså også

er problematisk at kammeradvokaten i praksis har monopol på at udføre advokatarbejde for staten

mener vi ikke af nogle sådan særlig principielle konkurrencemæssige hensyn som andre partier mener det og det bekymrer heller ikke enhedslisten at

venstres ordfører der ikke føler at de får en stor nok bid af kagen nej først og fremmest

er det et problem fordi den særlige og specialiserede viden der

bliver koncentreret i offentligt regi men hos et enkelt privat advokatfirma

det enhedslistens holdning at der er behov for en insourcing eller indlicitering af centrale dele af de opgaver der i dag bliver udført af kammeradvokaten det kunne for eksempel være den grundlæggende advokatrådgivning samtidig mener vi også at er behov for at sende dele af opgaverne i udbud det kunne for eksempel være opgaver med at møde i retten for staten og det ønsker vi af to årsager dels

spørgsmålstegn ved kammeradvokatens upartiskhed

jyllands posten kunne berette at kammeradvokaten først agerede rådgiver for finanstilsynet i amagerbanksagen og efterfølgende blev udnævnt som kurator i konkurssagen hvilket jo indbragte kammeradvokaten

fordi meget tyder på at staten i realiteten betaler for meget for de ydelser der bliver købt hos kammeradvokaten netop på grund af det monopol der i praksis eksisterer vi kunne for eksempel læse i politiken i går at

kammeradvokatens mulighed for at opkræve en merpris på fire og tyve million kroner hos staten ville forsvinde hvis man overgik til en fast timepris nu ved vi jo ikke hvad der nærmere står i det notat men det er jo bekymrende hvis det er rigtigt at man betaler en overpris på fire og tyve million

især i en krisetid samtidig

har vi ikke mulighed for at tjekke

betaler en overpris fordi der ikke er et krav om at regningerne bliver udspecificeret

kan se hvor mange timer kammeradvokaten har brugt eller hvad timeprisen er og vi kan ikke se hvor mange offentlige ressourcer der bliver brugt til at føre en enkelt sag i forhold til de ressourcer som modparten

det fører mig hen til den helt centrale problemstilling der i virkeligheden er når det kommer til den ordning vi har

i en sag mellem en borger og en stat har kammeradvokaten mulighed for at bruge stort set ubegrænsede ressourcer det har borgeren sjældent det skaber et ulige forhold hvor det som borger i en civil retssag kan være meget svært så at sige at kæmpe kampen på lige vilkår og det ulige forhold kan vi for eksempel se i den undersøgelse som advokatrådet lavede i to tusind og fire hvor de opgør at kammeradvokaten i sager mod en borger der har fri proces har tre gange så mange ressourcer til rådighed det faktum er et retssikkerhedsmæssigt problem og det sætter spørgsmålstegn ved nogle helt grundlæggende principper i vores retssystem

som for eksempel equality of arms enhedslisten mener

skal opsummere at der bestemt er gode takter i det her beslutningsforslag men samtidig også at der skal mere til hvis vi skal indrette

det system hvor staten indgår i civile retssager hensigtsmæssigt derfor stiller vi os

om det her spørgsmål og det ser vi rigtig meget frem til det er

når staten hyrer håndværkere fra private virksomheder at de så også på samme måde bare får en blankocheck til at udskrive den regning som det nu passer dem det er jo helt utænkeligt at det ville ske at man ville tillade det fra statens side håber jeg da men det er altså det der er tilfældet her det er tilfældet at kammeradvokaten et privat advokatfirma kan udskrive den regning som advokaten nu måtte lyste uden at skulle redegøre for

og uden nogen forudgående aftale om hvor meget opgaven skal koste

vi her fra folketingets side kan anspore blandt andet kommunerne til i højere grad at udbyde nogle af deres opgaver så de bliver løst

en konkurrence mellem private leverandører det sker så ikke

på advokatområdet og det finder vi meget meget beklageligt og meget meget betænkeligt så vi

svække den juridiske autoritet som staten besidder i dag vil det blive billigere nej det vil det ikke det vil formentlig

tvivl om at vi i enhver sammenhæng som parti og som enkelte politikere påvirker folketinget staten regeringen til altid at få mest for pengene

der er altså som sagt også betydelige fordele ved ordningen som vi synes er vigtigere end prisen det er ikke altid prisen der skal

at statens advokat er et fagligt højt respekteret organ og vi støtter simpelt hen ikke synspunktet om at staten skal vinde alle retssager for enhver pris jeg synes jo også vi skal være opmærksomme på at statsadvokatens rolle

udfordres af borgere eller virksomheder som vil efterprøve statens myndigheder

at borgerne bliver behandlet ordentligt og at vi har domstolene til at efterprøve en myndigheds afgørelse statens advokat skal godt nok repræsentere staten men statens advokat skal samtidig sørge for at den almindelige borger ikke kommer i klemme og taber sin sag mod staten blot fordi borgeren for eksempel ikke har forstået sin sag

den balance varetager kammeradvokaten i dag på grund af firmaets mangeårige erfaring med at føre netop den særlige form for retssager og det er et særdeles vigtigt element for os konservative

derfor parat til at samfundet betaler for at sikre at den lille mand ikke kommer i klemme eller bliver tromlet af den store stat og at kammeradvokaten sørger for at opretholde borgerens retsstilling sådan som det faktisk også sker i dag det er også

i enhver sammenhæng sørge for at få mest muligt for pengene men i det her tilfælde skal vi passe på at det ikke går ud over kvaliteten når der ikke er én juridisk autoritet som kan fastsætte linjen for hvor grænsen går ved respektive tvister mellem stat

der blive ført mange unødvendige retssager og tvister og de vil kunne vare i evigheder inden borgeren får en afgørelse det duer ikke og hvem skal betale

men den samlede regning for de danske statsborgere bliver på mange måder større det afgørende for det konservative folkeparti er at staten behandler sine borgere ens i enhver sammenhæng hvad enten vedkommende er fra tønder vamdrup eller

jo netop har redegjort for og jeg hæfter mig ved at den såkaldte

moderniseringsstyrelse altså det organ der holder øje med kammeradvokatens priser

det er jo et særligt neutralt organ der går ind og forholder sig til de partnere som staten

som de handler med eller som de har købt til at foretage nogle ydelser de laver benchmarking altså sammenligner de priser de giver og de når frem til at priserne er tilfredsstillende det er en afgørende oplysning for os desuden må kvaliteten siges at være meget tilfredsstillende eftersom der jo er lavet en

giver kammeradvokaten fire en halv ud af femte

meget flot tilbagemelding men vi synes også at det er meget fornuftigt at finansministeren har sat en evaluering i gang og at der bliver tilsendt os en redegørelse vi kan studere i udvalget for det er selvfølgelig vigtigt at få mest mulig værdi for pengene så den del støtter vi

opfattes som urimeligt eller fører sager i langdrag som man ikke

findes ét advokatfirma i danmark advokatfirmaet poul schmith

de to ting kan jeg slet ikke se kombineret sammen udgangspunktet i danmark er

statens arbejde skal i udbud og det gælder også advokatarbejde

været sådan siden seksten fire og firs at man har brugt et bestemt privat advokatfirma

vi er mig bekendt det eneste land i verden der har den ordning det er jo i sig selv noget mærkværdigt hvor det dengang var kongen der havde et behov for

løser kammeradvokaten alle tænkelige advokatopgaver det er vigtigt for mig at præcisere at det

beskæftiger os med for to hundrede og seks og halvfjerds million

ejendomshandler tinglysninger ekspropriationer retssager overalt i danmark langt den overvejende del af de her sager

af lokale kontorer med kendskab til det område der skal eksproprieres til den bygning der skal handles til det konkursbo hvis aktiver skal realiseres eller

til den entreprise der nu skal være syn og skøn over og som ligger ude lokalt en holstebroadvokat vil efter min opfattelse alt andet lige kunne føre en huslejesag i holstebro bedre og væsentlig billigere end den advokat der skal transporteres fra vester farimagsgade i københavn til holstebro den førstnævnte advokat holstebroadvokaten har det lokalkendskab der skal til han behøver ikke at overnatte han behøver ikke at have rejsetid både ud og hjem og han behøver ikke at spilde tid på at sætte sig ind i lokale forhold det ved han og det ved han på fuldt betryggende måde jeg gentager dette har intet med retssikkerhed at gøre for nogen som helst så han kunne sagtens repræsentere staten og til væsentlig billigere penge men

har ingen mulighed for at komme i betragtning i dag ud over at det har formodningen for sig at kammeradvokatordningen på den måde er væsentlig dyrere

må jeg medgive at det er vanskeligt at føre noget videnskabeligt bevis for om kammeradvokaten er dyrere end andre advokater og hvorfor er det det

fordi vi i dag har en kammeradvokataftale hvoraf det udtrykkeligt fremgår at staten ikke kan fordre tidsregnskab det er altså undskyld jeg siger det en besynderlig passus der står og jeg synes det er ret tankevækkende jeg kan ikke se se den andre steder forhåbentlig da ikke

apropos økonomi fremgår det af samme aftale at staten får tre og tredive procent i rabat på sædvanlige salærer og det er altså vel at mærke i en branche hvor der ikke findes takstmæssige salærer og

hvor det ikke er muligt at indhente kontroltilbud

elastik i metermål man får rabatten før man får prisen det tror jeg ikke vi

os om hvis vi skulle ud at handle for vores egne penge i hvert fald jeg kan kun citere hvad den tidligere partner hos kammeradvokaten søren skov knudsen har udtrykt i politiken den syvende maj to tusind og elleve

svært at forstå at det kan være muligt at give denne rabat det er ikke sandsynligt at andre advokatfirmaer skulle tjene så meget at de med et fradrag på en tredjedel af samtlige salærer stadig ville kunne tjene penge man må mene at kammeradvokaten

en fattig mand hvis han overholder klausulen om tre og tredive procent rabat på alle salærer i forhold til sædvanligt advokatsalær

hvordan kunne udbuddet så organiseres

lad mig bemærke at der vil være fagområder hvor det nuværende kontor

den eneste og mest betryggende budgiver det kunne eksempelvis være på skatteområdet men til gengæld

der masser af andre fagområder som ejendomshandler tinglysninger entrepriser mangelsager forældremyndighedssager sociale sager

som andre med fordel kunne byde ind på det gælder også de advokater der skriver artikler

og lærebøger og underviser på universitetet og har gjort sig til specialister på konkrete områder de har i dag ingen mulighed for at byde ind på statens arbejde derudover

fra københavn til sønderborg eller hjørring med transportudgifter og transporttid

når der er tale om en ganske ukompliceret sag der kunne være løst med lokal assistance

så har vi da også retssikkerheden fuldstændig betrygget og til langt billigere penge der kunne også tænkes enkeltsagsudbud jamen der kunne tænkes meget med med forslaget

ønsker venstre en konkurrence på området vi ønsker en gennemsigtighed i forbruget af statens midler og vi ønsker en udlægning af statslige arbejdspladser til provinsen

en eller anden revideret ordning og det glæder